afstemningen er slut

vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren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

indeholder klare regler for behandling af personoplysninger

må der være et klart lovgrundlag for centerets virke og procedurer center for cybersikkerhed skal naturligvis leve op til gældende lovkrav i såvel databeskyttelsesforordningen

den kommende databeskyttelseslov

meget magtpåliggende at vi kan imødegå de aktuelle og fremtidige udfordringer på et område som cybersikkerhed ikke mindst i forsvaret offentligheden har i de seneste år set flere og flere cyberangreb fra ukendte gerningsmænd og derfor må vi i det omfang danmark er i stand til det kunne reagere med fornuft og beslutsomhed og vi skal også kunne beskytte vore borgere mod misbrug af de oplysninger som er afgivet frivilligt til de danske myndigheder og lignende vi har i

mindre betydningsfulde kommentarer og vi må derfor under udvalgsarbejdet

vi skal selvfølgelig have den mest hensigtsmæssige og forståelige lovgivning samtidig med at vi beskytter borgerne

bedst mod at blive misbrugt af uvedkommende derfor ser jeg frem til at vi får en god drøftelse i udvalget og socialdemokratiet kan medvirke til at gennemføre forslaget når vi har garanti for at behandlingen af personoplysninger

center for cybersikkerhed og til at være det helt centrale kontaktpunkt i

anledning lige nu til at stoppe

en diskussion af den måde som center for cybersikkerhed er blevet lagt ind under forsvarets efterretningstjeneste

at det er en ordentlig måde at gøre i forhold til at sikre et ordentligt tilsyn og kontrol og gennemsigtighed med det arbejde og

forsvarlig måde

at vi skal have en anden struktur for det her arbejde så centeret for eksempel bliver gjort til en civil myndighed som det i øvrigt også er i rigtig mange andre lande

sikrer på den måde også at reglerne for databeskyttelse dækker hele

myndighed de fleste steder

transportministeriet eller et andet det kan sagtens lade sig gøre at lave det her som en civil myndighed

nu til at få ryddet op så vi får lagt center for cybersikkerhed som en civil myndighed hvor det hører til i stedet for at lave

nogle lappeløsninger her hvor man på den ene side med den ene lov om datasikkerhed undtager hele forsvarets efterretningstjeneste og altså også center for cybersikkerhed

der ligger her og jeg håber virkelig også at

andre af folketingets partier vil benytte anledningen til at vi kan få en helt grundlæggende og meget meget vigtig diskussion om at det her skal laves

på

politiet

to

og uden problemer med resten af forsvarets efterretningstjeneste

den anden funktion som det her center skal have og som i min optik er mindst lige så vigtig og måske endda vigtigere er at centeret skal koordinere og kommunikere med resten af det danske samfund herunder danske virksomheder danske borgere og andre danske myndigheder her er jeg ikke sikker på at en placering i en efterretningstjeneste er det mest transparente og mest gavnlige for den funktion så jeg synes vi har et reelt dilemma som det faktisk er svært at tage stilling til før vi kender den samlede strategi for hvordan man så vil løse de opgaver for

andre lovforslag og vi kan jo også forstå

i andre lande har valgt at lægge det her center uden for efterretningstjenesten fordi man vægtede

højere det nævner jeg under den her lovbehandling fordi det selvfølgelig også handler om hvad det er for en sikkerhed man giver danske borgere i

til registrering hvad er der for muligheder i

aktindsigt osv hvordan sikrer vi at verdens mest digitaliserede land også bliver verdens mest åbne og transparente land når det handler om hvordan ens data bliver anvendt

kommer vi også til at spørge nærmere ind til til detaljerne her nemlig hvad det så er for dele af persondataloven der ikke bliver

ville være en overvejelse værd at holde det i center for cybersikkerhed men til gengæld give centeret en mere civil status under forsvaret

jeg også har rejst under de andre

sammen med resten af folketinget at styrke hele det her område

behandlingen af forslaget men vi har altså problemet med at vi får hele den her diskussion bagvendt

må sige altså er

stadig større bemyndigelser og folketingets ansvar

at kunne holde hånd i hanke og sikre parlamentarisk kontrol

for cybersikkerheds konstruktion nu

i den overførsel der sker fra

center for cybersikkerhed hvor ministeren

persondataloven helt eller delvis skulle finde anvendelse eller ikke finde anvendelse

i at vi giver flere og flere bemyndigelser til ministre altså bemyndigelser

er uden for folketingets kontrol

af databeskyttelsesloven på de her områder specielt for et center

flere og flere bemyndigelser og en større og større rolle

ministeren og det handler ikke om denne specifikke

og som herre martin lidegaard også var inde på at det her er en

meget principielle spørgsmål på spil omkring udveksling af data

at erhvervsministeren havde sagt at i forhold til den nye databeskyttelseslov og hele diskussionen om dataetik

nødt til at have en diskussion om nu og det er også en god anledning til at diskutere om center for cybersikkerhed ligger det rigtige sted som min kollega fru eva flyvholm var inde på

i

ordningen er hensigtsmæssig og erfaringerne har vist at ordningen er udtryk for en god balance mellem på den ene side hensynet til de særlige forhold der gør sig gældende for centeret og på den anden side hensynet til

også fremgået af debatten at formålet med lovforslaget er at gennemføre de nødvendige konsekvensændringer og i videst muligt omfang videreføre den nuværende retsstilling det skyldes at der med den nuværende regulering af center for cybersikkerheds behandling af personoplysninger er fundet en passende balance mellem på den ene side hensynet til de særlige forhold der gør sig gældende for centerets aktiviteter og på den anden side hensynet til at sikre et højt beskyttelsesniveau i forhold til behandlingen af personoplysninger

tilsyn der er med

fe og med center for cybersikkerhed på mange måder er mere omfattende end det tilsyn der er med civile myndigheder der også behandler data i skal huske at der er tilsyn med

i fe som har adgang til datasystemerne til it systemerne til sagsmapperne og som løbende gennemfører kontroller og det er jo mere end hvad man kan sige gælder på andre områder så lige præcis

er her så kan man spørge om placeringen grunden til at placeringen i

forsvarets efterretningstjeneste er den rigtige er at de cyberangreb der kommer

fra danmark de kommer fra udlandet de kommer fra de store lande og det er jo netop en udenrigsefterretningstjenestes opgave

derfor er det efter min mening helt afgørende

som også andre lande har været ude for og som efterretningstjenesterne deler med hinanden det er altså sådan i virkelighedens verden at efterretningstjenesterne ikke deler

viden med civile institutioner og derfor

en stor fordel at vi har valgt den her konstruktion i danmark eller lad

den tidligere regering har valgt den her konstruktion

gennemført noget tilsvarende for konstruktionen er rigtig de cyberangreb der kommer kommer altså ikke fra nykøbing falster men de kommer fra alle mulige andre steder i denne verden

jeg synes at den konstruktion vi har valgt her er den helt rigtige

jo

hvis der er mistanke om at en skole ikke overholder loven eller hvis man er vidne til andre til andre bekymrende forhold desuden bliver det muligt at frakende en skole det statslige tilskud uden at skolen har været under skærpet tilsyn det er alt sammen meget fornuftige tiltag men det er vigtigt at understrege at der er grænser for hvor mange gange vi kan skærpe tilsynet med alle

privatskolerne for sandheden er jo at langt de fleste skoler fungerer godt og uden problemer derfor så vi også hellere at man droppede den symptombehandling og i stedet tog fat om

nemlig at der stadig er alt for mange friskoler der hæmmer integrationen og som vil blive ved med at gøre det næsten ligegyldigt hvor meget vi strammer reglerne socialdemokratiet har foreslået at lave et helt nyt tilskudssystem for

privatskolerne så vi ikke længere støtter de muslimske friskoler der ikke giver elever en chance for at blive integreret det kræver en gennemgribende ændring af den måde vi indretter systemet på og et nyt kriterium for at man ikke kan få offentlig støtte til private skoler hvor mere end halvdelen af eleverne er tosprogede det er også sådan at vi

desværre er det bare sådan at regeringen har sagt at det kun skal være på institutionsområdet og på gymnasieområdet vi synes det vil være godt hvis ministeren indkalder til forhandlinger om tilskuddet

privatskolerne så vi kan få gjort op med det en gang for alle på de skoler der hæmmer integrationen det ændrer dog ikke ved at vi i behandler et forslag

jeg har fået sådan et lille kort i hånden hvor jeg skal sige at det

stemmer for l ethundrede

nået til den erkendelse at vi er nødt til at gøre noget for tilsynet med friskolerne anden etape som vi tager stilling til i dag er kun en anden etape og for os

selvfølgelig nødt til at gå videre det der er fint ved

oprettes som friskole tidligere skulle man bare anmelde det og det går jo ikke og man skal overholde nogle ganske bestemte ting

personkredsen bliver kigget efter i sømmene og så bliver der også gennemsigtighed vedrørende vedrørende økonomi og

uafhængighed vi har jo set at en række friskoler

underlagt ekstreme muslimske organisationer og det går bare ikke

ministeriet hvis det her bliver vedtaget fremover kan tage tilskuddet fra en friskole uden at den på forhånd har været skærpet tilsyn og vi er så glade for at man nu kan lave uanmeldte besøg og at der bliver sat observatører ind der bliver kontrol af skolers leje af bygninger

bliver forbudt for os er det ikke nok

støtte fra udlandet og dermed også penge fra ekstreme saudiarabiske muslimske organisationer til at drive friskole i i danmark det er

socialdemokratiet men måske

der på moderne dansk hedder en whistleblowerordning det er en god ting

halvtreds procent tosprogede i muslimske

selv om jeg har holdt møder med dem og derfor er min tale især rettet mod socialdemokratiet som siger alle de rigtige ting

så halter det og det er jo derfor at vi om ganske få uger lægger socialdemokratiets forslag

at friskoler med maksimalt halvtreds procent

håber selvfølgelig på at socialdemokratiet stemmer for jeg har ikke

hvad ordføreren fru annette lind mener

ikke

muslimske friskoler

og hvor

er vores

friheden til det frie valg værner vi rigtig meget om

er det vigtigt at vi fortsat også værner om de frie grundskoler men vi vil også gerne understrege at vi ikke accepterer

som misbruger den frihed der er forbundet med at drive en fri og privat skole får lov til at slippe igennem vi kan ikke acceptere hvis der på visse skoler undervises i antidemokratiske tankegange

de skoler som er forbundet med radikalisering

eller individer som bifalder radikalisering og det er det

vi med lovforslaget her forhåbentlig får sat en stopper for så ja med lovforslaget her

måske endda for år tilbage også på friskoleområdet jeg tænker blandt andet på at hvis man skal starte en efterskole

igennem mange mange år altid skullet have en godkendelse for at man kunne få lov til

starte en ny efterskole alt i alt

jeg sige at jeg er ovenud tilfreds med det her forslag

udvikle sig så venstre

der ønsker at etablere en ny friskole jeg jeg tror ikke der er nogen her i salen der vil anfægte at de der ønsker at drive skole for offentlige midler

vi synes i enhedslisten heller ikke at det som sådan er noget

at etablere en form for godkendelsesordning

der ligger til en godkendelsesordning er endda særdeles problematisk vi mener at grundlaget for godkendelsen

er alt for uklart beskrevet og vi har svært ved at se hvordan

undervisningsministeren med de foreslåede ændringer skal kunne påse og nu citerer jeg at det er dokumenteret at det kan forventes at den nye skole vil opfylde frihed og folkestyre kravet altså hvordan er det nu at man dokumenterer forventninger det er klart at vi kan forlange at man forpligter sig til at overholde lovgivningen når man vil drive skole

er i sagens natur vanskeligt at dokumentere at man også har tænkt sig at leve op til forpligtelsen jeg synes

tilfredsstillende svar på hvordan det skulle kunne lade sig gøre der skrives ganske vist i bemærkningerne at

men hvad det så er fremstår altså

men vi finder det faktisk også utrolig

en medarbejder der tidligere har haft tilknytning til en fri grundskole hvor der er givet påbud i forhold til frihed og folkestyre kravet ja så skal det være en væsentlig årsag til at man ikke kan få godkendt sin skole altså det at der er en medarbejder på en skole der tidligere har været på en skole der fik et pålæg skal betyde at man ikke kan få offentlig støtte til at drive friskole

indeholder den nødvendige retssikkerhed og at det rummer mulighed for at afvise godkendelse af skoler alene på baggrund af deres holdninger og værdier og vi noterer os at det er et synspunkt som

vi synes at de bemærkninger der er fra de kristne friskoler

her har vi et alvorligt problem tilsvarende

mener vi at forslaget til nye bestemmelser om proceduren ved fratagelse af tilskuddet er problematisk heller ikke her er der nogen grund til at diskutere

overholde lovgivningen så lad os ikke spilde tid på det men vi synes det er utrolig vidtgående at man vil kunne fjerne en skoles tilskud uden forinden at have sat skolen under skærpet tilsyn for hvad er det der sker hvis man stopper tilskuddet til skolen

og det har jo meget store konsekvenser både for eleverne og for lærerne det kan være nødvendigt vi er ikke modstandere af at man lukker friskoler som ikke overholder lovgivningen men vi er meget bekymrede

et ordentligt retsgrundlag så risikerer vi helt utilsigtet eller måske endda tilsigtet at ramme elever og ansatte på friskolerne alt i alt

og åbenhed omkring de økonomiske tilskud men den del der handler om om godkendelse og fratagelse af tilskuddene

forsøger

sige ja til en høring om muslimske friskoler og

egentlig præcis er der vil blive lagt til grund når man søger om at blive godkendt herre jakob sølvhøj har været inde på nogle af dem det var nogle af de samme som jeg stregede under det her med at man skal dokumentere at

overholde frihed og folkestyre kravet hvordan dokumenterer man at man vil forventes at gøre det og så er der også en del referencer til eller det står i lovforslaget flere steder at det kan være

må jo så være underforstået at det

være noget helt tredje eller fjerde eller tiende og hvad er så det

ikke fordi vi ikke støtter ideen om en godkendelse det gør vi

arbitrært hvad det er der vil blive lagt til grund og det bekymrer os jo i forhold til den retssikkerhed som vi synes

til grund for at oprette en friskole men hvad med den dag der sidder en anden en anden undervisningsminister fra et andet parti

der bliver lagt til grund hvad med den dag der sidder en fra alternativet eller enhedslisten hvad er det så for kriterier der vil blive lagt til grund

for at sige hvis man kunne udpensle nogle mere specifikke kriterier og betingelser for at oprette en friskole og få dem nedfældet

det noget helt andet så synes vi det er rigtig interessant at kigge på det andet vi

kunne fratage en skole dens eksistensgrundlag eller mulighed for at være en fri grundskole

skærpet tilsyn det er igen et problem i forhold til retssikkerheden for hvad er det igen for nogle elementer man vil lægge til grund når man så uden at have haft et skærpet tilsyn fratager

argumenteres for i lovforslaget er længden af tilsynet at det kan tage op til tre måneder

måske kunne varetages hurtigere hvis det udelukkende er

at det tager for lang tid i dag jamen hvorfor så ikke prøve at speede den proces op men sikre at alle de friskoler som bliver lagt under skærpet tilsyn får den samme behandling og kommer igennem de samme faglige kriterier for hvorvidt

defineret på den måde ville vi faktisk gerne

er rigtig mange gode elementer i det her som vi støtter vi håber på at der vil være

tilsyn derfor var jeg rigtig glad da man strammede tilsynet sidste gang

synes det seneste år har vist at det var nødvendigt der er flere skoler der er blevet lukket der er flere skoler der er blevet sat under skærpet tilsyn de værktøjer som vi har givet de flere penge til flere uanmeldte besøg har virket

det så på tide at evaluere det og se om mere vi kan gøre og det er der det er derfor vi vedtager det

vi siger at der skal være

de kriterier vi stiller for at blive en friskole vi laver en nødknap ikke en nødbremse men en nødknap så hvis en friskole eller en privatskole ikke lever op til frihed og folkestyre kravet i så alvorlig en grad at ministeriet vurderer at man må lukke den med det samme og sørge for at eleverne får et andet tilbud ja så kan man selvfølgelig det det svarer da til hvis et barn bliver behandlet frygtelig dårligt hjemme i familien og man skal fjerne barnet med det samme så gør man det fordi man passer på barnet

siger at vi vil forbyde anonyme donationer over tyvetusind

vi kæmpet for ude i kommunerne endnu en sejr synes jeg og der kommer endnu flere uanmeldte besøg så vi kan styrke tilsynet alt i alt vil det her betyde at vi kan blive endnu skarpere på at finde de privatskoler og friskoler som ikke behandler børnene ordentligt som ikke lever op til deres ansvar så de skoler som overholder loven kan få ro til at drive den gode skole som de gerne vil

jeg synes ikke vi er i mål jeg synes der er mere man kan gøre jeg synes det er mærkeligt at

er betalt af den danske stat kan få store donationer fra udlandet

set enig i at man som udgangspunkt bør sige at friskolerne og

hvorfor skal de så støttes af fonde udefra så kan man lave et hul der for

specielt udviklingsprojekt i eu eller hvad ved jeg

være plads til det men som udgangspunkt skal det da være sådan at skoler der er finansieret af den danske stat ikke skal finansieres af fonde i udlandet vi ikke kender til det mener jeg er et nyt skridt jeg synes vi skal have endnu bedre styr på de tilsynsførende der er skolen jeg synes vi skal have endnu bedre styr på

censuren altså dem der holder øje med hvordan eksamenerne går

også aftalt i aftalekredsen at det er ting vi vil vende tilbage til

så det vil jeg glæde mig til

jeg bare lige knytte et par ord til det her om muslimske friskoler jeg mener at når vi styrker tilsynet gør vi det for at holde øje med at vores børn har det godt på alle skoler ikke kun i de muslimske men omvendt må man jo heller ikke være blind for det

der er lavet en klokkeklar undersøgelse af hvilke skoler der underretter mest der kan man bare se at folkeskolerne underretter mere end friskolerne og på friskoleområdet

hvor meget de muslimske friskoler underretter og de andre friskoler underretter

det sender da også nogle bekymringstegn når vi kan se at der er flere af de muslimske friskoler der er under skærpet tilsyn det er også derfor vi styrker tilsynet i dag både så vi kan komme efter de muslimske friskoler som åbenlyst ikke overholder reglerne men også så vi kan komme efter de andre som ikke gør det så alt i alt er jeg glad for

og står

hvor man

vil ikke acceptere at nogle skoler arbejder i direkte modstrid med friskoletanken og de værdier som vores samfund bygger på lovforslaget rummer en række konkrete tiltag og jeg vil her fremhæve nogle af de mest markante med lovforslaget vil vi indføre en ny godkendelsesordning den skal sikre at nyoprettede frie grundskoler fra første dag tilkendegiver

vores samfund lovforslaget om bedre rammer for tilsyn med de frie grundskoler skal være med til at sikre at der kun ydes tilskud til de skoler som har tilrettelagt deres skolevirksomhed på at overholde de fastsatte betingelser i friskoleloven det er et rimeligt krav

fagligt niveau der står mål med folkeskolen også i hele deres virke leverer skole på en måde der forbereder eleverne til et frit og demokratisk samfund som det danske

og derfor er dette lovforslag nødvendigt og vigtigt

og jeg ser frem til eventuelle spørgsmål under udvalgsbehandlingen endelig vil jeg sende en tak til dansk folkeparti for vores rejse sammen

til den danske friskoletradition og samtidig er vi opsatte

hvis

vi

at

vi er

samarbejde mellem

tiltagene i aftalen som bliver udmøntet her

lovforslaget man må dog også sige at lovforslaget er væsentlig mere detaljeret end den politiske aftale der er lavet

altid noget mere foldet ud i et lovforslag hvad

indholdet i samarbejdet mellem myndighederne er altså når man ser den konkrete lovtekst og de bemærkninger der er til lovteksten men men ligesom fru karin gaardsted

dog er nogle meget vide rammer for indsamling af data som som der her er lagt op til og jeg

er fuldstændig enig med fru karin gaardsted i at det er noget som vi skal dykke ned i i udvalgsbehandlingen

på på det her detaljeniveau det synes jeg måske også lige er vigtigt at nævne i dag men jeg er helt enig i at det er meget omfattende og at det er nogle meget meget brede regler som vi simpelt hen bliver nødt til at kigge

det her med at vi har en masse lovforslag for tiden som handler om samkøring af data og brug af data

når vi har alle de forskellige lovforslag som kommer på

os at der ligesom bliver nogle fælles regler på området

ringere retssikkerhed for for mennesker som som driver en virksomhed i

så retssikkerheden skal jo sådan set som udgangspunkt

samme måde men altså der er helt klart brug for at dykke ned

i reglerne omkring registrering og samkøring men vi er

tusindvis af stakkels turister der sejler rundt med kanalrundfartsbådene i københavns havn det er derfor på høje tid at vi får nogle love der kan være med til at stoppe dette vanvid

man blandt andet skal have et speedbådbevis når det drejer sig om små hurtiggående både men nu også fra den første

et vandscootercertifikat hvis man vil sejle med vandscooter eller jetski ydermere skal alle små både have en ansvarsforsikring

og sidst men ikke mindst skal politiet og havnemyndigheder have mulighed for at beslaglægge et fartøj hvis der gentagne gange

og igen vi ved dog af erfaring fra alle klubber og erhvervsdrivende i havnene og

vanvidsførere her skal der mere politi til i vores større havne og for eksempel i københavns havn er man nødsaget til at gøre det umuligt for vandscooterne at sejle igennem stigbordene i syd under sjællandsbroen det gælder naturligvis ikke robåde kanoer og kajakker de skal stadig væk kunne komme igennem hvis man spærrer af i dansk folkeparti vil

l en hundrede og fem og halvfjerds men ser samtidig frem til at vores beslutningsforslag b to og fyrre bliver til lov så

som muligt da noget af det vigtigste er at give kommunerne ret til at forbyde sejlads med vandscootere og jetski ved bestemte badestrande og i bestemte større havne

er der altså en økonomisk sikkerhed for

op når man møder sådan et objektivt ansvar men jeg vil sige

glade for den ændring der er sket

den der benytter fartøjet og ikke nødvendigvis ejeren

den sags skyld heller ikke udlejeren som jeg forstår det

benytter fartøjet og forårsager den ulykke som jo kan have tragiske konsekvenser

i høringsnotatet og det gør os også glade at man faktisk har overvejet og arbejder med

indføre en registreringsordning nummerpladeordning

helt nødvendigt hvis man skal sikre håndhævelsen af reglerne på det her område det var også noget af det som dfs ordfører herre jan erik messmann var inde på

om politiets ressourcer og muligheden for håndhævelse

rigspolitiet har jo også afgivet et høringssvar hvor de sætter spørgsmålstegn ved om man har ressourcer til det her eller om man har en måde at gøre det på og der er ingen tvivl om at hvis man får en registrering af de

vi opfatter bemærkningerne i høringsnotatet fra ministeriets side som at det er på vej

i den næste folketingssamling åbenbart nogle tekniske ting og sager der skal

alt i orden fred med det men vi ser frem til at der kommer noget

man vedtager så kan det jo næsten være lige meget så med de bemærkninger kan jeg meddele at enhedslisten bestemt stemmer for det

er

skal være medlem af og skal yde bidrag til garantifonden det er godt at vi nu kan skabe lighed for loven og skabe en klarhed så

forsikringstagere sikret i danmark fremover vil være sikret uanset hvor det forsikringsselskab som de har tegnet

med lovforslaget sikres det at garantifonden træder til og yder dækning for alle

finansieringen af fonden hvordan skal den foregå jo de udenlandske skadesforsikringsselskaber der

med det her lovforslag bliver medlemmer af garantifonden skal yde

engangsbidrag for at sikre at der er en hensigtsmæssig

engangsbidraget fastsættes til halvtreds kroner per police for en række forbrugerforsikringer som de udenlandske forsikringsselskaber har tegnet i danmark og som allerede er tegnet

det foreslås at engangsbidraget ikke kan være mindre end ethundredetusind kroner så sker der en ændring af garantifondens dækningsområde garantifonden vil ved lovens ikrafttræden kun dække den virksomhed som forsikringsselskaberne har i danmark for risici i danmark fonden dækker med andre ord ikke længere danske virksomheders direkte tegnede skadesforsikringer i andre lande inden for eu og lande som eu har indgået aftale med

om at deres forsikringer fortsat er gældende men at de ikke er sikret i tilfælde af

eventuelle konkurs så sker der en ændring af dækningsperioden med det her lovforslag for de skadesforsikringsaftaler der ikke kan gentegnes i tilfælde af at et forsikringsselskab går konkurs det betyder at garantifonden dækker krav i henhold til en ejerskifteforsikring en byggeskadeforsikring og en sælgeransvarsforsikring i hele forsikringens løbetid for herved at undgå at forsikringstagere og sikrede står uden forsikringsdækning ved et selskabs konkurs jeg vil afsluttende sige at der er elementer i det her lovforslag som jeg vil spørge ind til under udvalgsbehandlingen fordi det er vigtigt at vi sikrer at der er midler nok i garantifonden og hvis der skulle være en konkurs hvor fonden skal dække kunderne dække kunderne og

skadesgodtgørelse jeg hentyder til de bemyndigelser som erhvervsministeren får med forslaget og de bekendtgørelser som ministeren skal udstede samlet set er det et rigtig rigtig godt

stadig væk ønsker at tilbyde deres forsikringsydelser

ejendomskøbere og det gælder jo både med hensyn til ejerskifteforsikringer byggeskadeforsikringer og de her sælgeransvarsforsikringer

ganske klart at vi stiller nogle større krav til de udenlandske virksomheder som ønsker at tilbyde deres forsikringer til danske boligkøbere og det er fornuftigt

og det er endnu bedre at vi også vælger et relativt højt

mange udenlandske forsikringsselskaber det er vigtigt for dansk folkeparti at vi får højnet den retsstilling som de mange ejendomskøbere har det er vigtigt at man har

udbydes på det danske marked

køber ikke specielt mange ejendomme i løbet

liv andre synes det er sjovt at flytte

det er derfor også meget karakteristisk at det jo er

hvis man lige pludselig står med et hus der har de her kvaliteter som ikke duer det kan være skimmelsvamp det kan være byggeteknisk sjusk og andre skjulte ting og

med en værdiløs forsikring så i dansk folkeparti er vi glade for at vi nu får det her kreative element lukket med den

der så bliver tilført loven med hensyn til lovforslag

var hjemmel til det vi har også efterfølgende vedtaget at

kan tilslutte sig garantifonden for

være at vi har lidt forskellige tal jeg tror det er fem virksomheder som jeg har fået oplyst har har valgt at tilslutte sig fonden men vi går altså nu videre med det her lovforslag for her sikrer vi at det gøres til et krav at direkte tegnende skadesforsikringsselskaber fra andre eu og eøs lande lande der via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed tegner forsikring

være medlem af garantifonden og dermed også betale til

opstod i november to tusind og seksten

ikke kan gentage sig vi sikrer altså at når danskerne køber skadesforsikringer

af garantiordningen

være bekymret for at den forsikring som de har tegnet for at dække sig mod potentielt meget meget store tab

bliver gjort værdiløs i tilfælde af at forsikringsselskabet går konkurs og det betyder helt konkret at uanset hvor ens selskab er placeret

også at når der kommer nye medlemmer med og

selvfølgelig også betale et bidrag

på halvtreds kroner per police dog mindst

så vi sikrer at der også er den økonomiske volumen i garantifonden

som kan sikre at måtte der ske konkurser er

dække af således at forsikringstagerne er sikret man kan selvfølgelig godt

det det isoleret set er rigtig rigtig fint og det er det

ene element at

lidt vanskeligere her men jeg synes sådan set at formålet er så fornuftigt at det er helt ok

må man altså betale de halvtreds kroner per police som sikrer at der er en dækning i tilfælde af at selskabet går konkurs

også en mindre ændring i forhold til at fondens dækningsområde

dækningsperioden udvides for visse skadesforsikringsaftaler der ikke kan gentegnes i tilfælde af forsikringsselskabets konkurs det er eksempelvis ejerskifteforsikringer som tidligere har været nævnt som sagt bunder det her i

et konkret eksempel der skabte stor usikkerhed for mange boligejere og forsikringstagere dem har vi imødekommet gennem tidligere initiativer og nu sørger

det kan sikre

der opererer

hjemsted i danmark eller et andet eu

at de udenlandske medlemmer skal bidrage til garantifondens formue der skal betales et bidrag til garantifonden når et forsikringsselskab bliver medlem af fonden engangsbidraget vil afhænge af antal danske policer

engangsbeløbet skal både betales af nye danske

og af de skadesforsikringsselskaber fra eu eller eøs der nu skal være medlemmer af garantifonden med lovforslaget ændrer vi også på garantifondens dækningsområde så det kun er skader i danmark der dækkes det betyder at fonden ikke længere dækker den virksomhed

her vil det være op til en eventuel garantiordning i det pågældende land at dække i takt med at forsikringsselskaberne får flere grænseoverskridende aktiviteter er der flere og flere selskaber der

ikke kun udbyder forsikring i danmark men også i udlandet derfor er det nødvendigt at begrænse garantifondens dækningsområde for ellers vil fonden skulle dække flere og flere risici i udlandet en afgrænsning stemmer også bedre overens med garantifondens oprindelige formål nemlig at sikre danske forsikringstagere dækning for forsikringer tegnet i

har en ejendom i udlandet eller en bil der er indregistreret

vil skader på ejendommen eller bilen ikke være dækket af den danske garantifond

lovforslaget garantifondens dækning af krav i henhold til ejerskifteforsikringer byggeskadeforsikringer og sælgeransvarsforsikringer til hele forsikringens løbetid disse forsikringer kan ikke gentegnes

at udvide garantifondens dækning undgår vi at forsikringstagere står uden forsikringsdækning

besvarer selvfølgelig alle eventuelle spørgsmål under udvalgsbehandlingen som

andelsboliger er en boligform der skal ligge et sted imellem en ejerbolig og en lejebolig og derfor

det også vigtigt for os at priserne ikke sættes frit

sidestilles med med ejerboliger

egentlig det der er mest afgørende for os så er der nogle delelementer i

vedligeholdelsesplanerne her tror vi det er vigtigt at man laver dem som femten årige ved stiftelsen

man ved hvilke byrder der ligger og sådan

undgår at der kan spekuleres i det vi tror

stiftelsen af en andelsboligforening

at man ikke kan tage rent afdragsfri lån vi tror er vigtigt når man stifter en andelsboligforening og vi

på de lån man tager

det er centralt at stiftelsen sker med det sigte at man også kan betale af på den

vi synes det er en relevant

i forhold til

den karenstid der er for at omlægge lånene det synes vi

videre så er der det som er den store diskussion i det

og det er der selvfølgelig som vi også kan se i høringssvarene meget stor uenighed om

gruppe som mener at man fra starten

og så er der på den anden side dem som repræsenterer

i det hele taget skal kunne sætte huslejen frit

at man ligger sådan nogenlunde midtimellem der har

på de sociale medier og i pressen

mener sådan set at den model som erhvervsministeriet har

med at man lægger

endnu en ny lejefastsættelsesmetode

og det bakker vi op om så i det store hele

egenfinansiering ved stiftelsen af foreningen

og den enkelte andelshaver et godt fundament at starte på ifølge lovforslaget anbefales det samtidig at der indføres obligatorisk udfærdigelse af vedligeholdelsesplaner for ejendommene disse planer skal løbende revideres og hele tiden række femten år ud i fremtiden dette er

økonomisk grundlag som muligt ikke bare i en opstartsfase men også

deres boligudgifter er det skulle være med til at oplyse andelshaverne om hvilke udgifter der kan risikere at komme i foreningen i de kommende femten

der fastsættes regler for valuarvurderinger det synes vi

og der skal fastsættes krav til hvilke persongrupper der må foretage disse valuarvurderinger

som skal være med til at andelsboligforeningerne altid bygger på et robust økonomisk grundlag og være med til at sikre andelshaverne en indsigt

så oplyst grundlag som overhovedet muligt

er sagt er det jo forligsstof og dansk folkeparti

så det giver selvfølgelig god mening at vi får opdateret de krav der skal til

har der været krav krav om at der skulle udarbejdes vedligeholdelsesplaner

at der skal være vedligeholdelsesplaner og stiftelsesbudget for de første femten år af en ny andelsboligforenings levetid det giver rigtig god mening at man får et lidt længere perspektiv særlig også i lyset af at hvis der er optaget afdragsfrie lån løber de i ti år og det ville jo selvfølgelig være rigtig trist hvis man har stiftet en andelsboligforening på en høj grad af afdragsfrie lån og så udskudt nogle vedligeholdelsesomkostninger

ganske fornuftigt at øge

stor en andel af lånene der finansierer andelsboligforeningen

kan være afdragsfri det er selvfølgelig også med til at sikre

robust økonomi i andelsforeningen når der afdrages på foreningens gæld der indføres også en generalklausul i forhold til

arbejde og det skulle gerne skabe mere klarhed over hvilket ansvar og hvilke opgaver der påhviler foreningens bestyrelse så forlænger vi forældelsesfristen for rådgiveransvar fra tre til seks år der er en generel samlet forældelse på ti år fra rådgivningen er udført

har når man opdager at der er noget galt og vil gøre erstatningsansvar gældende over for rådgiver forlænges fra tre til seks år jeg vil godt afsløre her at det ikke nødvendigvis er et forslag der sådan

på venstres liste i forbindelse med forhandlingerne det skyldes at det

så mange år siden at der blev et meget grundigt arbejde en betænkning som betød at vi fik ensartet forældelsesreglerne helt generelt så man ikke opererede med vidt forskellige forældelsesregler

synes vi egentlig var et ganske fornuftigt princip

det har været et ønske her og når vi forhandler

må man lytte til ønskerne fra forskellige partier for at få tingene til at gå op i en højere enhed så det tager

reglerne hvis en andelsboligforening går konkurs hvad er det så for nogle vilkår der skal gælde for den

det har været et tema der har optaget sindene meget men jeg håber at vi har fundet en ganske fornuftig

hjemmel til at fastsætte nærmere regler for valuarvurdering og det

der selvfølgelig også været en hel del diskussioner om gennem tiden så det er rigtig fornuftigt at der bliver

bliver gennemført på bekendtgørelsesniveau fra ministeren så

nogle problemer og udmøntet en aftale som skal sikre mere robusthed omkring nystiftede

bliver overtaget som andelsboliger

for regler der betyder en begrænsning af mulighederne for

vi godt se det fornuftige i kravene om

i forhold til begrænsning af afdragsfri lån

sig selv hvad det betyder

udvalgsbehandlingen at få et overblik over hvor mange boligforeninger

men igen er vi umiddelbart positivt

for tiltaget for så vidt angår

om fastsættelse af leje i forbindelse med

skal være omfattet af de almindelige lejereguleringsregler det er rigtig godt at få præciseret reglerne men der er allerede fornuftige bestemmelser i boligreguleringsloven

udvikling der har været et vanvittigt marked hvor det har

har kunnet shoppe rundt mellem forskellige valuarer for at få presset andelskronen op

jeg tror de fleste af os kender historier fra andelsboliger hvor en gruppe

finder den bedste valuar og prisen op

for dem der bor i den og ikke for dem der flytter ud af

at man helt udfasede den her mulighed med valuarer ikke mindst når vi får

en velfungerende offentlig ejendomsvurdering i de kommende

i hvert fald håbe på at der bliver en større gennemsigtighed vi kan også

godt bakke op om intentionen om mere gennemsigtighed i andelsboligforeningerne og

positivt at der stilles krav om

bestyrelsesmedlemmer kan også være positivt

selvfølgelig godt være bekymret for

om om det vil betyde at nogle af de frivillige kræfter som som jo løfter opgaverne

i de her foreninger bliver skræmt

at rekruttere medlemmer til bestyrelsen men igen er det noget som man kan drøfte i udvalget

alt i alt er det her et lovforslag der trækker i den rigtige retning i forhold til i dag og derfor kan enhedslisten også støtte det vi ser frem til udvalgsbehandlingen og jeg skulle hilse alternativet og sige at de er skeptiske over for forslaget

at osteopater også skal kunne manipulere rygsøjlen det er en diskussion vi har haft

i folketingssalen hvor socialdemokratiet også gav udtryk for at her er vi forbeholdne

tandlæger mundkirurger og kæbekirurger ansat på de offentlige sygehuse

skal der rettes op i forhold til deres virksomhedsområde sådan at de ikke fremover skal arbejde

efter delegation fra læger men kan gøre det ud fra deres eget faglige skøn det er simpelt hen fordi det her område har udviklet sig over årene og derfor er der nu behov for at lave en tydeliggørelse det tredje element i lovforslaget drejer sig om regler for tilbageholdelse af inhabile somatiske patienter

lavet nye love og her har man altså efterfølgende fundet ud af at der simpelt hen er

direkte forkerte henvisninger i forhold til betingelserne i loven så

det helt rigtigt set af sundhedsministeriet at man får justeret de her ting så hurtigt som muligt og det er det der sker nu med andre ord kan socialdemokratiet støtte de her tre elementer i lovforslaget og jeg har lovet at sige fra min kollega fra det radikale venstre som er blevet forhindret på grund af forhandlinger i et andet ministerium at

en annonce og så kan det være svært at hitte rede

den bedste uddannelse det er en af grundene til at vi synes at autorisation er utrolig vigtig

skade folk men i stedet for hjælpe dem

at flere af vores sundhedspersonaler får en autorisation og her vil jeg blot nævne farmaceuter farmakonomer ambulancereddere og

vi rigtig glade for at ministeren fik fjernet forslaget om

men vi vil også glæde os til at arbejde videre med området da vi har brug for at sikre den bedste hjælp til vores borgere

tand mund og kæbekirurgisk virksomhedsområde således at deres virksomhedsområde også omfatter gennembrud af hud samt udførelse af operative indgreb inden for et større område end det

ind fra kindsiden i stedet for at skulle gå ind igennem munden

blive stillet krav om minimum tusind timers klinisk undervisning i osteopati som en betingelse for at opnå autorisation en autorisation som osteopat er altså ikke noget man kommer sovende til man kommer heller ikke sovende til en specialuddannelse som tand

det også god mening at netop denne specialistgruppe med

får mulighed for at foretage rekonstruktiv kæbekirurgi som følge af misdannelser eller traumer mod ansigtsskelettet det kan også være kirurgisk behandling efter for eksempel en cancersygdom i hoved og halsregionen

sker netop denne form for kirurgi på delegation af en læge

og i min tid som klinikassistent har jeg set mange eksempler på hvordan kæbekirurger kan trylle og genskabe ansigtsformer og strukturer som man knap tror er mulige sidst men ikke mindst

en ændring af lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile patienter ændringen er nødvendig da en fejl i loven betyder at betingelserne for tilbageholdelse af patienter som ikke er tvangsindlagte ikke kan opfyldes i sidste folketingssamling behandlede vi l en hundrede og fem og firs om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile og lovforslaget som blev vedtaget med bred opbakning fra folketingets partier ønskede vi at ændre de daværende regler reglerne betød at en læge eller en tandlæge ikke kunne behandle en varigt inhabil person som

og betyder stadig at nogle borgere ikke får den behandling som de åbenlyst har behov for jeg sagde dengang i min tale at det lyder brutalt at man med loven i hånden kan tvangsbehandle men hvis vi tænker på omsorg

giver det mening det er ikke omsorg at lade en ældre dement gå rundt med en brækket hofte efter et fald og det er ikke omsorg at lade en psykisk handicappet person gå rundt med en tandbyld som væsker med betændelse og det er ikke omsorg at lade nogen mennesker i stikken og ikke

for åbenlyst smertefulde eller akutte lidelser og jeg er stadig af den samme opfattelse derfor er det også vigtigt for patienterne at fejlen bliver rettet så loven om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile kommer til at fungere efter hensigten det betyder

at en overlæge eller en overtandlæge kan træffe beslutning om at tilbageholde eller tilbageføre en varigt inhabil somatisk patient som ikke er tvangsindlagt hvis patientens værge eller nærmeste pårørende giver samtykke hertil vi skal passe på danske patienter både dem som kan tage vare på sig selv og dem som af den ene eller den anden grund ikke kan tage vare på sig selv behandling er omsorg

på billedet samlet hvordan

som er en fuldt integreret del

er også offentligt betalte uddannelser som udfylder en vigtig rolle i vores sundhedsvæsen men som alligevel ikke har en autorisation så en opfordring til ministeren om

synes jeg er på sin plads

lytte til de mange høringssvar som har opfordret ministeren til at pille

udføre akupunktur på brystkassen ud af lovforslaget

stedet igen på det område og jeg melder mig

sikre patientsikkerheden men også sikre at der fortsat vil være en mulighed for at få akupunktur i danmark i forhold til de to andre

vi støtte at man som specialtandlæge skal kunne få udvidet sit virksomhedsområde og den sidste del som handler om

skete i forbindelse med det oprindelige lovforslag

der gælder for de øvrige grupper af autoriserede sundhedspersoner

behandles af autoriserede osteopater at klage over behandlingen

autorisation til osteopater

virksomhedsområder jeg glæder mig over at sundhedsministeren i bemærkningerne til høringssvaret til høringssvaret faktisk anerkender at der kan være et behov for at se på andre faggruppers virksomhed

skal der også fra sf lyde en opfordring til at arbejde videre med det den tredje del af lovforslaget handler om noget helt tredje nemlig autorisation til osteopater det er ikke første gang i historien at en alternativ behandlingsform anerkendes i sundhedsloven og gives autorisation fordelene for patienterne er utvetydige idet autorisation

giver sikkerhed for at behandlingen er omfattet af patientklagestyrelsens regler for patienterstatninger men også sikkerhed for at behandlingen er anerkendt det taler bestemt for at anerkende forslaget om autorisation til osteopater

i sig selv en kvalitetssikring at det er sundhedsstyrelsen som udsteder autorisationen til et bestemt fagområde alternativet er trods alt at det er fagområdet selv som godkender sig selv sf stemmer derfor for det samlede

perspektiver der ligger i at vi også i danmark får en opdatering af lovgivningen på det her område og får lavet en autorisationsordning for osteopaterne sådan at vi netop når til et

tror at det handler om ost som ordføreren sagde men om

en rigtig god kvalificeret behandling for nogle patienter som så også kommer i tryggere hænder og rammer fordi vi nu sætter en ordning om autorisation op som både giver dem klageadgangsmuligheder men også sikrer at hvis man går ind ad døren hos en sundhedsperson hvor der står osteopat

taget ud det synes jeg også er vigtigt at sige

sikre patientsikkerheden når vi taler akupunktur i

også lyttet til at den model der umiddelbart fagligt var indstillet måske ikke

den rigtige model jeg synes det er

høringssvarene grundlæggende er en opbakning til at der skal ske en opstramning på området også på baggrund

af nåleakupunktur i brystkasseregionen derfor er

spørgsmål om at så forsvinder opmærksomheden fra det her område hvor vi er nødt til at sikre patientsikkerheden vi skal bare gøre det

hvis

indsatser og det der passer til den enkelte og det der nødvendigvis er det rigtige en måned er ikke nødvendigvis det rigtige måneden efter der er nødt til at være en individuel tilrettelæggelse af den indsats der bliver lavet i vores behandlingssystem også

vigtigt at skelne mellem medicinfri behandling som møder skepsis i de faglige miljøer i forhold til at tale om hele medicinfri afdelinger

er det centrale spørgsmål jo i høj grad i sundhedsvæsenet at man netop med patientinddragelsen også skal sætte fokus på hvad der er vigtigt for patienten

er patientens individuelle behov og ressourcer som skal være udgangspunktet for patientens forløb beslutninger om patienten eller patientens behandling skal i høj grad tages sammen med patienten

set også er slået godt fast i sundhedslovens kapitel om patienternes medinddragelse det gælder selvsagt også i psykiatrien hvor vi jo kan se

der nogle gange efterspørger mere inddragelse og også efterspørger nogle behandlingsmetoder som de ikke føler at de møder i tilstrækkelig grad man kan også sige at det her princip

at sundhedsvæsenet er der for patienterne og dermed også skal tage udgangspunkt i hvad der skaber værdi for patienten det kræver reel og aktiv medinddragelse og heldigvis har der også over en årrække været et stigende fokus på patienternes selvbestemmelse og inddragelse i behandlingen også på det psykiatriske

at medicinsk behandling af psykiske lidelser i de fleste tilfælde ikke skal være første valg og at der i høj grad findes en række alternativer til medicinsk behandling

som har behov for en indsats i den regionale psykiatri så er medicinfri behandling ikke det mest effektive eller det mest værdiskabende tilbud derfor vil jeg også tillade mig at give et indblik i det jeg synes der skal være udgangspunktet for behandlingen i psykiatrien nemlig at man ikke laver det så firkantet og så snævert opdelt men at man netop både har en nuanceret

nogle nuancerede muligheder som kan tilpasses den enkelte patient

så det burde i mange tilfælde også stå klart at medicin ikke er førstevalget og at supplerende tilbud skal være der og i høj grad er gavnlige

at man i psykiatrien stræber efter en trinvis intensivering af behandlingsstrategien og derfor også afhængig af sværhedsgraden af den psykiske lidelse

starter med rådgivning vejledning uddannelse af patienten i sygdommen og at man derefter som udgangspunkt

at man så vurderer behovet for medicinsk behandling i overensstemmelse med gældende retningslinjer og faglige

betydning for det samlede resultat af behandlingen hvad angår de norske erfaringer er indførelsen af de medicinfrie behandlingstilbud i norge

selv om man fra politisk side satte gang i det i to tusind og seksten jeg tror også at det er værd at bemærke at der ligesom har

sådan en årelang debat mellem sundhedspersoner og patientforeninger i forhold til hvad man skal gøre her men

også ønsket om et satspuljeprojekt der kunne være med til at give os noget viden i i danmark i norge har man heller ikke lagt sig fast på hvorvidt de medicinfrie afdelinger er den langsigtede løsning man har i stedet defineret de medicinfrie afdelinger som udviklingsprojekter og der pågår derfor en national evaluering af

den medicinfrie behandling i norge det er klart

noget som vi skal følge fra dansk side både ude i regionerne og også hos sundhedsstyrelsen

gøre det bedre som jeg også indledte med at sige skal vi have en psykiatri der i langt højere grad inddrager patienten

hvad der er vigtigt i forhold til patientens behandlingsforløb det kræver et stærkt organisatorisk og også ledelsesmæssigt fokus og også en indsats på det her område i forhold til at skabe de rette rammer for personalet i forhold til at man bryder op nogle steder med en kultur og at man i høj grad

som sagt kræver det også opmærksomhed på den kultur der nogle steder kan være i forhold til hvad

nogle redskaber man bruger og også en bredere både investering og anerkendelse af de alternativer der er til medicin det er jo blandt andet også noget af det som vi med satspuljen ad flere omgange har afsat penge til

økonomiaftale som vi lavede som regering med regionerne sidste år hvor der

prioriterer psykiatrien og hvis vi kigger på vores satspuljeaftale

også i forhold til at undgå at så mange særligt børn og unge stifter bekendtskab med behandlingspsykiatrien

om at afsætte særskilte midler til at pålægge regionerne at etablere medicinfrie behandlingstilbud i psykiatrien vi mener ikke at det er den rette vej at gå og vi mener også at det er vigtigt at det satspuljeprojekt som vi har afsat penge til i fællesskab får lov til

blive udviklet at vi evaluerer på det og at vi tager erfaringerne ind og som jeg så også indledte med at sige har vi jo her i to tusind og atten

lave en langsigtet handlingsplan for psykiatrien hvor jeg også har bedt sundhedsstyrelsen om her i foråret at komme

en inddragelse både af aktørerne på området og også folketinget i forhold til

psykiatrien

en langsigtet udvikling for psykiatrien

vores psykiatri

sagde bare i min indledning at

er at sikre at behandlingen og brugen af medicin lige nøjagtig lever op til faglige anbefalinger og retningslinjer som findes på området at patienten bliver informeret om det at der gives et samtykke fra patienten til behandling eller som det drejer sig om i det her tilfælde til

modtage en medicinsk behandling selv om

og det bliver og det skal altid være patienten der træffer beslutningen vi taler om noget helt andet hvis vi taler om virkelig svært svært syge patienter som ikke kan tage vare på sig selv og hvor der er tale om tvangsbehandling der må ikke være nogen automatik i forhold til at medicin udskrives eller ordineres som jeg siger skal det altid bygge på en faglig vurdering det skal lægges op for patienten det skal være det bedste for patienten hvor patienten

at vide vide hvilken effekt man kan forudse af en medicinsk behandling men naturligvis også hvilke bivirkninger man vil kunne forvente i al psykiatrisk behandling

er samtalen det vigtigste værktøj de patienter der henvises til behandling i behandlingspsykiatrien som ministeren sagde den regionale psykiatri er ofte karakteriseret af at de er meget syge derfor er der mange gange behov for både en tværfaglig behandling og også en behandling som

de medicinfrie metoder er en vigtig del af patientbehandlingen og forebyggelsen af eventuelle tilbagefald ved psykiatrisk sygdom og det er mit indtryk det er socialdemokratiets indtryk også efter vi

ude at undersøge det at det er principper som

de medicinfrie metoder er en særlig vigtig metode

gøre brug af når det er svært syge patienter med virkelig komplicerede sygdomsforløb hvor den medicinske behandling ikke er tilstrækkelig

stå alene metoderne er skånsomme de er uden bivirkninger og desuden bidrager metoderne til at engagere og give ansvar i forhold til den enkelte patient som er så vigtigt i forhold til at patienterne får det bedre og det giver altså mulighed for at behandlingen kommer til at ske på patientens præmisser og at det bliver redskaber der kan være med til at bygge op at man kan tackle egen sygdom

ikkemedicinsk behandling medicinsk behandling og det at fokusere på sammenhængen er det som alle fem regioner bygger deres psykiatriske behandlingspakkeforløb på

fra socialdemokratisk side ikke kan se at der er et behov for at fokusere på det der er

sørge for at der etableres medicinfrie behandlingstilbud i behandlingspsykiatrien i samtlige regioner

der er behov for det

altid sker med informeret samtykke som jeg sagde det før er det et ufravigeligt princip og derfor hvis patienten siger at patienten ikke ønsker

skal det naturligvis respekteres

vi har også noget skepsis i forhold til

giver patienterne der

et væld af tilbud i forhold til det man kan sige er kognitive behandlingsformer som ligger på hylden og som de gør brug af som sagt

jeg har lovet at sige fra min kollega fra det radikale venstre som

med baggrund i nogle forhandlinger i et andet ministerium

de heller ikke støtter beslutningsforslaget

målrettet regionerne og projektet skulle etableres i én region og derefter evalueres så jeg tænker at at vi bør afvente denne evaluering for

har faktisk været utrolig mange knaster i forhold til at regionerne

har været rigtig mange kritikpunkter hvilket jeg synes er rigtig ærgerligt

ude i psykiatrien det er ikke længe siden at der i region sjælland var en debat om

fortalte at det eneste de blev tilbudt var medicin de fik ikke nogen samtaler og de så ikke nogen psykolog

i flere uger før der blev sat ind og det synes jeg er rigtig rigtig trist og det synes jeg vi bør gøre noget ved i det lange løb

meget lig det som vi har

er hovedstaden der har fået de her penge til

deltage i projektet det projekts indhold var netop at man skulle etablere et behandlingsmiljø på et psykiatrisk afsnit

uden brug af medicin og med fokus på ned og udtrapning af eksisterende medicinforbrug og ved hjælp af andre former for terapi og aktiviteter afsnittet

i det forslag der ligger her

medicinering det det samme som der står i

satspuljen så for mig at se er det her et forslag

som mange har kritiseret og som vi har utrolig svært ved at få gennemført jeg ville sådan ønske at

i alle fem regioner så jeg er helt enig med

det projekt som vi alle med satspuljen

og som så kan udrulles

så får vi noget af det som forslagsstillerne siger i beslutningsforslaget

har det

kroner til forsøg med et regionalt medicinfrit afsnit og det er ikke nogen hemmelighed at netop den pulje gav anledning til faglige diskussioner om hvornår og hvordan alternative behandlingsformer skal anvendes

puljemidlerne

både sund og vigtig set fra min stol

det er også sundt set fra min stol at vi i danmark lader os inspirere af de erfaringer man gør i lande som vi normalt sammenligner os med men det er jo heller ikke nogen hemmelighed at man

at lade de medicinfri tilbud stå alene

har man ovenikøbet haft svært ved at tiltrække læger til de medicinfri afdelinger desværre sådan en situation skulle jo vi gerne undgå

er vi optaget af at sikre et godt sundhedsvæsen på tværs af somatik og psykiatri vi har siden regeringsskiftet løftet sundhedsvæsenet med mere end fire milliard

mit hjerte banker i særlig grad for børn og unge og for os i venstre er det og har det været en

tidlig opsporing og en tidlig indsats i forhold til vores børn og unge

vi skal undgå at vores unge overhovedet bliver patienter i psykiatrien og en del af svaret er at vi bliver dygtigere og mere målrettede i forhold til at spotte de unge som af den ene eller den anden grund mistrives som jeg nævnte tidligere kan en tidlig indsats være afgørende for om unge kan hjælpes med medicinfri tilbud frem for medicinsk behandling heldigvis taler tallene jo deres tydelige sprog for vi er på rette vej i forhold til at nedbringe medicinforbruget både blandt børn og unge og voksne lad mig nævne to eksempler antallet af opstartes i behandling med antidepressive lægemidler er faldet med halvtreds procent fra to tusind og ti til seksten og antallet af voksne i behandling med psykofarmaka er faldet med ti procent fra to tusind og ti til seksten betyder det så at alt er godt nej der er jo stadig udfordringer blandt andet i forhold til sovemidlet melatonin som stadig gives i stor stil til unge omend forbruget er faldende

arbejdet med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og hele styringseftersynet som sundhedsministeren har sat i gang er blot to eksempler på hvordan vi løbende ser på hvordan vi både kan sikre en styrket og en bedre og en mere sammenhængende behandling for dem som det hele drejer sig om danske patienter der skal ikke være tvivl om at vi i venstre er hundrede procent på patienternes side samlet set kan jeg sige at vi deler sfs intention nemlig at sikre at der er relevante både medicinske og ikkemedicinske tilgængelige behandlingstilbud til patienter med psykiske lidelser men modellen som sf anviser

i venstre ser vi gerne at de afsatte midler fra satspuljen

indtryk men det er ikke andet end et indtryk at der er steder i psykiatrien hvor man slet ikke i praksis

mangel på ressourcer det kan være mangel på

på personale men måske kunne

til rådighed og hvad bruger man egentlig derude

det fra enhedslistens side

diskussionen her i folketinget om behovet for en samlet plan for psykiatrien flere af de andre ordførere har også refereret til den diskussion

vi har brug for at se den her diskussion i en helhed i forhold til hvordan psykiatrien bliver udviklet diskussionen omkring

diskussionen omkring selvbestemmelse og inddragelse af patienter og pårørende

adgang til en mere alsidig behandling

diskussionen om de ressourcer der er til rådighed og om hvordan vi bygger en psykiatri

kan håndtere den meget store udfordring som vi blev præsenteret for i den sundhedsprofil som blev offentliggjort her for

halv uge siden hvor vi kan se at mentale sygdomme er i kraftig vækst

og det skal vi også se på samlet

det tror

så vi kan få en relevant diskussion jeg mener virkelig at diskussionen og fokusset er vigtigt

lapper ind over de tiltag som vi allerede har sat i gang en af de mange indsatser på det psykiatriske område er netop fokus på mindre medicin nationalt er der afsat ti million kroner

af inden vi gør yderligere desuden er

og tværfaglige kompetencer

af andet personale til aktiviteter for eksempel musikterapeuter og lærere og idrætskonsulenter er fordoblet fra to tusind og tolv til to tusind og seksten tillige fik regionerne med økonomiaftalen for

fem hundrede million kroner til et løft af sundhedsvæsenet

for at minimere risikoen for at mennesker overhovedet havner i en situation hvor de er psykisk syge og har brug for medicin

med et markant løft af indsatsen over for børn og unge med psykiske problemer

en nedgang på mange områder i brugen af psykofarmaka

antallet af personer i behandling med antidepressive midler

lapper ind over alle de mange initiativer

at være andre tilbud så man også

understøtter borgernes helbred i et større og mere helhedsorienteret perspektiv

alternative behandlingsmetoder og som ikke ønsker

og den behandling de ikke ønsker medicinfrie behandlingstilbud handler derfor også om at

vilje og selvbestemmelse

forslagsstillerne nævner norge som eksempel norge har jo som det første land i verden siden første juni

og seksten introduceret en psykiatrisk behandling hvor patienter med psykiske lidelser har krav på selv at vælge deres egen behandling de har et reelt alternativ til medicin eksempelvis psykoterapi miljøterapi og familieterapi

i forbindelse med det i en pressemeddelelse ingen skal tvinges til at tage medicin så længe der findes andre måder at give nødvendig omsorg og behandling på

jeg vil også nævne england som eksempel

og det er godkendt til behandling af for eksempel tilbagevendende depressioner så man må sige at vi i danmark ikke er særlig progressive

så progressive desværre på det her område

jeg vil også godt samtidig understrege at vi synes det er vigtigt at der kommer mere forskning

ikkemedicinske behandlingsmetoder så vi i højere grad kan dokumentere

nemmere valg at træffe i sundhedsvæsenet vi er også opmærksomme på at det kan være problematisk at tale om medicinfri behandling i forhold til nogle

og at der vil være nogle grupper af patienter som ikke selv vil være i stand til at træffe en beslutning om hvilken form for behandling de skal have

en national handlingsplan i psykiatrien og det understregede vi i december

eller ingen effekt har og mange oplever også voldsomme bivirkninger og sundhedsmæssige konsekvenser derfor mener jeg at vi har en

til at skabe alternativer af hensyn til den enkelte men også fordi det vil have samfundsmæssig gavn undersøgelser har vist at der er en stor sammenhæng mellem at være i behandling med psykofarmaka

være væk fra arbejdsmarkedet og deltagelse i det samfundsmæssige liv og det er vel ikke den effekt vi reelt ønsker de nationale retningslinjer på både voksen børne og ungdomspsykiatrien tilråder at man skal igangsætte for eksempel terapi ved en lang række af de tilstande som vi ved i dag bliver behandlet med psykofarmaka det har en stor gruppe af yngre læger og psykologer blandt andet skrevet om i et fælles indlæg og der er psykiatere der er stået frem og har sagt at medicin er førstevalget efter at diagnosen er stillet så psykiatrien ender for ofte med en standardtænkning om at behandle psykiatriske diagnoser

med mindre indgribende midler

forslaget som vi har behandlet i dag handler om at der bør etableres medicinfrie behandlingstilbud i behandlingspsykiatrien i alle regioner intentionen med forslaget er at starte en reel debat og en forandring

ikke altid skal være den første primære og eneste løsning

på en kultur hvor psykofarmaka ses som det vigtigste redskab i behandlingen af menneskers psykiske problemer derfor er det så afgørende at vi får sikret at der er medicinfrie tilbud til stede i hele landet debatten handler altså ikke om for eller imod medicin men om at sikre at de rette behandlingstilbud altid er til stede for patienten der findes en lang række forskningsprojekter som viser gavnligheden og

af behandlingsmetoder som kognitiv terapi

er man i norge gået foran i den medicinfrie behandling den norske regering sikrede i to tusind og seksten at medicinfrie behandlingstilbud skulle være til stede i alle landets helseregioner og de tilbud har

sikre at der var alternativer til behandlingen

men de har også sigtet bredere mod også at skulle yde hjælp til nedtrapning og afslutning af medicinsk

det er den model og fremgangsmåde vi mener at man med fordel kunne overføre til danmark vi ønsker at sætte fokus på at differentiere behandlingen med flere muligheder så alle borgere ikke skæres over en kam for hvis man

kun har en hammer ser man også kun søm der er brug for nye redskaber og for at få øje på nye muligheder hvis medarbejderne i psykiatrien får andre værktøjer bliver det også muligt at se psykiske problemer mere nuanceret og det er derfor

men vi mangler her i folketinget vi har et enormt ansvar

at redde tusindvis af liv så enkelt er det

har stor betydning for de børn og unge som vokser op netop nu

fri for sygdomme som følge af rygning som lungekræft kol hjertesygdomme og fri

vel vidende at det vil betyde at

vil dø af tobak

flere og det

vision og målsætning som skal samles op

i forhold til det personlige ansvar

at tage stilling til egen sundhed et forældreansvar i forhold til netop at sørge for at børn og unge ikke overtager forældrenes dårlige vaner men jo også lokalt i såvel kommuner som regioner

det første supermarked i nordeuropa har valgt at fjerne cigaretterne helt fra hylderne

og at man deler ambitionen om at vi skal have en røgfri generation hvor børn og unge ikke begynder at ryge

desværre også flere end der var for bare et par år siden

et dagligt forbrug af cigaretter

i danmark på en måde hvor rygningen gror fast og bliver til en vane og vi ved at det har store sundhedsmæssige konsekvenser derfor er

når vi taler forebyggelsespolitik når vi taler det

målsætningen om en røgfri generation

at vi så netop også sikrer at den enkelte tager ansvar

et ansvar for vores sundhed vi har også et ansvar

i forhold til den politik vi fører men også

målrettede initiativer i forhold til nogle af de grupper vi kan se er særlig sårbare ikke mindst børn og unge

misforstået synes det er lidt sejt eller fordi en af

vigtigt at vi på en eller anden måde forholder os til hvad

det hvad er det der egentlig gør at de får tanken i første omgang

kan tale de unges sprog

også forstår konsekvenserne af rygning

ham den smarte i kampagnen som skodder cigaretten på en cool måde for at virke ekstra tough

og hvor man blandt andet kan få råd og vejledning til at tale med sine børn om rygning

og det handler om det her med at tage ansvar flere steder alle steder

og ansvaret i organisationerne ude på skolerne

netop at sikre at vi når i mål med målsætningen om en røgfri generation

de her to piger på fjorten år ryger

vælger at købe en pakke cigaretter og begynder at ryge derfor skal

for sig selv som vi som regering jo ikke har nogen målsætning for fordi vores fokus er børn og unge

synes vi har et særligt ansvar over for børn og unge

så heller ingen tvivl om at ændringerne af layoutet på cigaretpakkerne som nu har advarselssignaler på to tredjedele af pakken med oplysninger om stoplinien

har særlige tilbud om gratis rygestopmedicin

del af kræftplan iv og indgået som finansieret af satspuljen også er vigtige initiativer i forhold til at sikre

som sagt har skolerne både skoleledere

de to veninder og deres klassekammerater både hvis man er en erhvervsskole en produktionsskole og

i forhold til om man har en rygepolitik om man som erhvervsskole synes det er smart at man sælger cigaretter

på erhvervsskolen eller om man faktisk har en politik omkring en røgfri arbejdsplads

i forhold til at sikre at vi når målsætningen om en røgfri generation

tredive alt behøver ikke at opstå med lovgivning og forbud fra national side

det gør sundhedsstyrelsen med forebyggelsespakkerne

kan lægge fundamentet for en solid og ensartet indsats i hele landet

til at målrette og prioritere de indsatser som vurderes som god praksis og som har positive resultater for borgerne det kan vi jo også se nu hvor vi begynder at få nogle af resultaterne ind både regioner og kommuner i forhold de målrettede indsatser mod tobak

at det kun er lidt over halvdelen af kommunerne der i den seneste undersøgelse siger at de lever op til anbefalingerne på grundniveau i forebyggelsen

er den måde vi når

den målsætning vi har om en røgfri generation der skal meget mere og andet

set også baggrunden for at for eksempel i danmark

og vi skal sådan set også med kampagnen og med nogle af

i lokale indsatser

og tredive kan ikke nås alene ved

og det synes jeg sådan set vi kan se senest i dag med en stor detailhandelaktør

ansvar jeg tror også præcis er sådan vi når målet om en røgfri generation

tredive det er ikke let det er ikke enkelt

men ifølge statistikken ville hun som

længere end hun gjorde ti år havde gjort forskellen på om hun havde lært sine to små oldebørn at kende og om de havde lært hende at kende uden tobakken er det meget sandsynligt at hun var sluppet for den svære kol som hun levede med de sidste par år og den lungekræft som var det der formentlig

vi har magten til at give min datter på to år og hendes generation en røgfri fremtid hvis vi handler de kan blive en generation den første

og for alle de sygdomme som følger med

beslutning

selvfølgelig enig med ministeren i at der også er mange andre der skal agere kommunerne som godt kan gøre det bedre end de gør i dag skolerne som også kunne agere selv

tage et særligt ansvar og så videre og så videre men det fritager ikke os for

ansvar den dårlige nyhed er jo at det

tredive både blandt unge mellem seksten og fire og tyve år og blandt de lidt ældre unge dem under fem og tredive år ser vi altså en stigning i hvor mange der ryger siden sidste opgørelse i

tretten

at vi har masser af viden om hvad vi rent faktisk kan gøre det er muligt at forebygge rygning og tobaksrelaterede dødsfald og det viser andre lande omkring os jo også med al tydelighed

som det også anbefales af organisationer som har skrevet til folketinget

vi fik et brev med underskrifter fra fem og tredive af nogle af de vigtigste vigtigste aktører inden for sundhedsområdet børneområdet og andre

er det her en bombe under børn og unges helbred

voksne der har et frit valg og kan gøre som vi vil men for børn og unge som lokkes til tobakken

er det en helt anden sag for det er her vi voksne skal handle og som min kollega her i folketinget tidligere sundhedsminister fra venstre bertel haarder

kan man ikke kalde det formynderi når vi handler politisk så er det at tage ansvar

vi har en rigtig stærk tobaksindustri i danmark og i hele verden det er en industri

gang på gang er blevet talt

løjet og bedraget med resultater det er i hvert fald en industri og det fremgik af en konference vi holdt her på christiansborg i går om kræft og

sagt at intet er mere vanedannende og afhængighedsskabende

nikotin

ja så er der mange der aldrig slipper af med vanen

derfor skal vi handle politisk og

jeg rigtig glad for den her forespørgsel og jeg er rigtig glad for at

at sige at vi bliver nødt til at få handlet vi bliver nødt til at konfrontere

at gøre alt hvad vi kan i den her sag fru stine brix sagde at der var en nær slægtning en bedsteforælder der var død af det her jeg har lige

mødt en fotograf herude som skulle tage nogle billeder af mig

fordi min far døde af lungekræft og jeg stod med hans sidste tobak

til den tobak han ikke nåede at ryge men som gjorde at han fik en rigtig rigtig slem død han måtte tage afsked med det liv han var så glad for alt for tidligt men vi skal handle ministeren og derfor har vi jo indkaldt til den her

for at sige hvad er det vi kan gøre for at nå

det er en lang vej og det ved vi godt det siger ministeren også jeg synes bare vi må konstatere at vi desværre har en regering som godt nok slår sig op på hvad det er vi skal nå men jeg synes

på initiativer jeg har egentlig lysten til at tro at vores sundhedsminister som står i spidsen for sundhed

forebyggelse og sundhedsfremme i en trekløverregering måtte have den samme lyst til at gøre noget ved nogle af tingene som ministerens forgænger fru sophie løhde havde som sundhedsminister

at hun ville arbejde for en røgfri generation og sørge for at lave en harmonisering mellem gymnasieskolerne og erhvervsskolerne

et par konkrete initiativer det er desværre ikke det vi ser og derfor er

der er et ønske om en kort

ved

om det hele tiden hvad med de andre sygdomme som ikke bliver nævnt

hele tiden det her ensidige fokus

uanset hvad deres begrundelse for

livskvalitet er at få deres daglige cigaret men efterhånden tør de jo ikke vise sig

det er blevet en hetz mod en bestemt del af befolkningen

kommer du forbi et sygehus ser du folk stå udenfor med deres stativ og i nattøj i sygehustøj fordi de er blevet smidt ud fordi de ikke må ryge

er det sådan vi skal behandle mennesker som faktisk ikke kan holde op

holde op men det er jo svært for dem og for nogle

større problemer end rygningen

vi mærker jo den her massive påvirkning og jeg har hørt at det

på grund af den massive hetz der er i øjeblikket

man foreslår ensartede pakker tja

jeg inde i en kiosk og

have den der pakke med babyen på

skræmmer det dem

vil hjælpe jeg læste også en artikel

ens pakker der har de også en stigning i

i australien er det begyndt at stige også selv om prisen er forhøjet og de har lavet alle de her forslag

virkninger vi ser i norge en stigning af ulovlige cigaretter som

en hel masse stoffer som vi faktisk har fået fjernet fra nogle af de cigaretter

på hylden i dag

ser at der kommer mere og mere ind i landet af det er her allerede nu jeg spurgte den anden

ved i hvor man kan få kopicigaretter ulovlige cigaretter ja hvor lang tid vil

ti minutter

vi ønsker at der skal andre ting til vi skal løfte den sociale og den mentale helse for de unge

fra en andel på knap tres procent af befolkningen i nitten tre og halvtreds til to og tyve procent i to tusind og sytten hvoraf især andelen af mænd der ryger er faldet markant folketinget følger udviklingen nøje ikke mindst

med

at

man

fingre hverken af alternativet eller enhedslisten som vil hæve prisen på cigaretterne markant og dermed tilskynde til øget grænsehandel og flere illegale cigaretter på det danske marked

hvis man en dag skulle rykke ind på regeringskontorerne

på initiativer der peger positivt frem for både kommuner regioner og os her på christiansborg vi har sammen i satspuljekredsen taget initiativ til en helt ny kampagne

at være designet og talt i de unges sprog

en årrække videoerne har været vist mere end ottehundredetusind gange og det er flot

bag satspuljen for det gode samarbejde ligesom jeg gerne

det fremtidige design af danske cigaretpakker

og en henvisning til stoplinjen

et bredt flertal i folketinget stemte for ændringerne af cigaretpakkernes design

også i detailhandelen der må ikke sælges tobak til unge under atten år

at nogle dele af detailhandelen har meldt sig kampklare og er villige til at tage medansvar på en helt ny måde de gode eksempler er ok tanken i roskilde og madvin i magasin

eller helt fravalgt at sælge tobak det

efterspørge legitimation vi må og skal have ændret kulturen blandt de unge så det bliver umoderne at tænde den første smøg og siden bevæge sig ned ad den sti hvor rygning til fest eller hverdag er smart derfor spiller skolerne en nøglerolle og her har kommunerne en central rolle

for eksempel syddjurs kommune har indført røgfri skoletid og sammen med kræftens bekæmpelse med programmet exit har fokus på både undervisning og forældre hundrede skoler har deltaget i exitprogrammet og erfaringerne er gode ja så gode at tallene viser at man kan halvere antallet af elever der begynder at ryge hvis alle elementer i exitprogrammet inddrages

i to tusind og sytten blev kommunernes indsats vedrørende implementering af forebyggelsespakkerne kortlagt der er meget der spiller derude men der er også plads til forbedringer og lad det være en opfordring til at man også i kommunerne af ansvaret for at vi sammen kommer i mål

atten år mon ikke vi hurtigt kan blive enige om at vi skal have flere med der er kommuner der tænker kreativt og anderledes når det kommer til rygestop i svendborg kommune har man for eksempel koblet rygestop til fysisk aktivitet med en gå eller en cykeltur og der er kommuner der har indgået et proaktivt rekrutteringssamarbejde med stoplinjen så man for eksempel kontakter beboere i bestemte geografiske områder det giver god mening for både forældre og bedsteforældre skal være gode rollemodeller så et rygestoptilbud kan flytte tingene i den rigtige retning jeg har nu nævnt flere indsatser fra såvel detailhandel kommuner skoler og lovgivning på christiansborg men også regionerne skal melde sig under fanerne og løfte deres del af ansvaret for at rygning

blandt fremtidens unge bliver no go jeg har en forventning om at man i region syddanmark om kort tid træder ind i partnerskabet røgfri fremtid

samarbejde om at forebygge at unge begynder at ryge jeg har sagt tidligere og jeg gentager det gerne vi skal i mål med den meget ambitiøse målsætning om at vi i danmark har den første røgfri generation i

og tredive og så skal hele paletten af aktører i spil

ikke et initiativ ikke en aktør kan gøre det alene det er en opgave for fællesskabet venstre kan støtte det

op om regeringens

balanceret at vi ikke tilskynder til øget grænsehandel

man

jeg vil

opfindsomheden vil jo ingen

efter det som herre mortensen

er den rigtige måde at leve på

forskellige andre sider er lang vi kan starte med røgfri arbejdstid det vil sige at man ikke må ryge hjemme i sin egen bolig hvis man arbejder hjemmefra eller er hjemme i frokostpausen man må heller ikke stå alene

en åben mark og ryge hvis det er i frokostpausen

om ombygning af butikker så der bliver en særlig kasselinje kun for cigaretter så

afgifter selv om cirka tre fjerdedele af prisen allerede er moms og afgifter så er der såkaldte neutrale cigaretpakker selv om man under ingen omstændigheder kan kalde pakkerne for neutrale eftersom størstedelen af dem allerede er fyldt med ulækre billeder

af gemmeleg

møller mortensen og socialdemokratiet slikket for børnene så de ikke kan finde det og løfter pegefingeren og siger til borgerne at det må man ikke fy fy skamme skamme slut forbudt

alle mulige forbud og reguleringer mod slik og søde sager og så nogle påbud om hvor meget og hvor lidt hver enkelt dansker skal motionere og skal man møde op og vægtkontrolleres et vist antal gange om ugen

om at bruge tyve million kroner til børneagenter og forslag om tobaksbevilling som vil medføre bureaukrati for alle dem som overholder loven

vi ønsker at respektere borgerne som selvstændige mennesker

har et ansvar for deres eget liv

politik i danmark skal være så sort hvid når det kommer til rygepolitik hvorfor enten om at ryge eller ikke at ryge hvorfor ikke

i norge bruger en meget stor andel af de unge snus i stedet for at ryge

halvtredserne set at antallet af rygere

mine forældre og røg uafbrudt sad de og røg

og hvis jeg sagde at nu havde jeg det lidt skidt

jeg sad omme på bagsædet dér

og røg uafbrudt ind i hovedet

og jeg vil også lige sige at

på vegne af de radikales ordfører som desværre ikke kunne være

som flere af mine kolleger

udgivet af sundhedsstyrelsen viser viser desværre

antallet af rygere er stagneret og at andelen af unge rygere er steget det er stærkt foruroligende og mildest talt en sundhedsmæssig katastrofe

til revurdering så vi kan vende den udvikling

den har i høj grad været baseret på information

i form af oplysningskampagner og mærkning og så videre

det usunde med andre ord bygger den danske indsats på en forestilling om

om de farlige konsekvenser ved de usunde vaner

ved

mål om en røgfri generation

fleste unge rygere siger selv at de ville ønske at vi effektivt havde forhindret dem i at

på nogle ungdomsuddannelser men ikke på andre

flere unge på erhvervsuddannelserne ryger i forhold til deres kammerater på gymnasierne

betænke sig på men vi skal gøre endnu mere der er næppe en eneste dansker som ikke anerkender at rygning er sundhedsskadeligt og langt hovedparten af rygerne ville hellere

så selv om den sikreste vej til en røgfri generation i

skal vi også massivt sætte ind med hjælp til rygere som ønsker at blive røgfri det gælder ikke mindst borgere som har røget i mange år men rygning er så afhængighedsskabende at

hjælp til rygestop til unge på uddannelsesinstitutionerne

vi kort og godt samlede os om at sætte handling bag de fine ord

vedtagelse fremsat af fru stine brix

regeringen

målsætning om en røgfri generation i

nå dette

er

set også derfor at vi på området har taget en række initiativer og selvfølgelig også med de initiativer vi skal tage i forhold til håndhævelse som kræver lovændring at jeg der kommer til at invitere folketingets partier til en bred forhandling af hvordan vi også

ved salg til børn og unge bliver håndhævet sådan at vi ikke ser børn og unge der kan købe cigaretter i butikkerne når vi

vi i detaljer får mulighed for også at drøfte de her ting i de forhandlinger vi får her lidt senere på på foråret men tak for den brede opbakning til regeringens målsætning om en røgfri generation i to

her

vedtagelse med en række helt konkrete initiativer som kan bringe os tættere på

og 6 at en effektiv kontrol med den lovgivning i forhold til detailhandelen det

er blive bekræftet i en ting man ved i forvejen nemlig at hvis der for alvor skal ske en forandring

et regeringsskifte og det må vi jo så arbejde for også på det her punkt